det radikale venstres folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget medlem af folketinget camilla hersom som stedfortræder i lønningsrådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for christian friis bach

har vi jo ministeren for sundhed og forebyggelse så kan forhandlingerne i folketinget fortsætte

nu endelig er kommet frem til hvad regeringen egentlig selv mener om en ændring af

den rolle skal udvikles samtidig med at ambitionen må være at sikre bedre tilgængelighed lave priser på medicin for brugerne og ikke mindst en høj patientsikkerhed i venstre er vi meget positive over for at regeringen med lovforslaget foreslår en øget konkurrence internt i apotekssektoren ved for eksempel at give apotekere en friere adgang til at oprette apoteksenheder som supplement til deres apotek hvilket forhåbentlig vil betyde at der etableres flere apoteksenheder rundtomkring

positivt at der sker en målretning af for eksempel enhedstilskuddet

er vigtigt for venstre at have et særligt fokus på lægemiddelforsyningen i mindre tæt befolkede områder her noterer vi os at sundhedsstyrelsen med lovforslaget fortsat kan give en apoteker påbud om oprettelse eller opretholdelse af en apoteksfilial og i forlængelse

den vurdering skal ske ud fra

er nødt til at skabe en langt større klarhed om

vi i hvert fald kan nikke til det her lovforslag der skal ganske enkelt strammes op så der bliver en større sikkerhed i forhold til forsyningsbidraget for en række apoteksenheder rundtomkring i tyndtbefolkede områder derudover ser vi gerne at vi i forhold til de her såkaldte shop i shop som de hedder mundret lovforslaget får tydeliggjort en række ting i lovforslaget

patientsikkerheden i forhold til spørgsmålet om apotekerens muligheder for salg af frihandelsvarer

bemærker vi at regeringen heldigvis er enig i behovet for en opstramning på området

naturligt og hensigtsmæssigt kan forhandles på et apotek det er godt men ikke helt godt nok vi mener for eksempel ikke at salg af kosmetik og bolsjer og hvad der ellers bliver solgt af spændende varer rundtomkring på nogle af apotekerne med rimelighed kan siges at være naturligt hjemmehørende på et apotek derfor ser vi også gerne i venstre at

videre lovbehandling sker en større opstramning

konkurrenceforvridende salg af

synes vi helt grundlæggende at der er behov for at skrue op for det sundhedspolitiske ambitionsniveau i det her lovforslag godt nok skriver regeringen rigtig mange fine ord om at apotekssektoren fortsat skal være en del af sundhedssektoren men til gengæld

selve lovforslaget fuldstændig blottet for sundhedspolitiske initiativer

lovforslaget suppleres med en række nye initiativer der kan bidrage til at sikre bedre behandling forebygge

mere sundhed for pengene vi ønsker for eksempel et ændringsforslag til lovforslaget der sætter fokus på en bedre rådgivende hjælp til nye borgere med en kronisk lidelse som for eksempel diabetes eller kol via en medicinsamtale ligesom vi meget gerne ser at vi med lovforslaget på et eller andet niveau får sat fokus på og igangsat initiativer om

medicingennemgang til især ældre borgere der bruger mange forskellige lægemidler og hvor der jo i øvrigt i dag allerede findes en række gode erfaringer fra apotekere og kommuner som vi synes at man kan trække på og inddrage i

det videre arbejde men lad mig slutte hvor jeg startede

fint at regeringen nu langt om længe

er kommet frem til hvad den egentlig selv mener men jeg synes også at vi må være ærlige og sige at de her flere års

fra regeringens side i forhold til sektoren

været specielt godt for sektoren fordi det jo også har afstedkommet adskillige års usikkerhed om de fremtidige rammevilkår og det har selvfølgelig en indflydelse på dem der i dag er inden for den her sektor

der ønsker at komme ind i den her sektor derfor synes vi også at tiden er moden til nu at rette fuld fokus på holdbare løsninger og for venstres vedkommende også meget gerne løsninger der kan favne bredt i folketinget og som dermed også kan sikre arbejdsro om de fremtidige rammevilkår

som sagt positive over for en lang række elementer i lovforslaget men der er bestemt også steder hvor vi også på det her område gerne vil hjælpe regeringen med at gøre tingene lidt bedre

håber vi dermed også at sundhedsministeren nu vil tage initiativ til at samle de af folketingets partier der måtte have en interesse i at forsøge at skabe nogle fælles gode og holdbare løsninger der kan sikre mere sundhed

skal sikre kvalitet af og kontrol med medicin vi skal sikre at der er en

spredt mulighed for at have tilgængelighed til medicin vi skal have leverancesikkerhed vi skal have meget høj faglig rådgivning og vejledning på apotekerne og så skal vi naturligvis også have medicin til den rigtige pris og derfor skal vi også have et apoteksvæsen som er struktureret hensigtsmæssigt rationelt og med de rette elementer af konkurrence lovændringen har været lang tid undervejs og det er på det her område som på andre områder naturligvis væsentligt nu at vi får truffet nogle beslutninger af hensyn til

planlægning og prioritering for dem der driver apotekerne derfor er det rigtig godt at vi nu har første behandling her i dag vi synes fra socialdemokratisk side at lovforslaget her er rigtig godt det lægger op til en nødvendig og rigtig modernisering lad mig kort resumere indholdet og herunder også lave nogle præciseringer af hvad der har været rigtig væsentligt for

apoteksvæsenet skal forblive en del af sundhedsvæsenet og derfor er det også rigtigt at det er præciseret at sundhedsstyrelsen stadig væk skal sikre apoteksbevillinger det er vigtigt at det fremover er apotekerne der stadig væk har et personligt ejerskab og ansvar i forhold til at drive apotekerne

i forhold til den lette adgang altså den geografiske spredning en decentral apoteksstruktur er det altså helt afgørende at sundhedsstyrelsen stadig væk kigger på vores store land og kigger på

at det stadig væk også er sådan

have pligtfilialer der hvor der er behov for det rent befolkningsmæssigt

tilgængelighed omvendt og det er her konkurrencen kommer ind er det rigtig fint at driftige apotekere

muligheden for at oprette deres egne filialer i konkurrence med de filialer og apoteker der er

skal moderniseres og der er behov for at der bliver ændret på procedurer og regelsæt i forhold til hvordan apotekere

udpeges hvordan der gives lån til

hvis der bliver nedlagt apoteksfilialer og

ud fra det hensyn at vi skal sikre at apoteksvæsenet ikke er dyrere end nødvendigt altså at der ikke mere gives pålæg af offentlige kroner til

det er rigtigt at tale om at vi laver moderniseringer der har været talt rigtig meget i medierne over flere år om at vi skulle lave en markant liberalisering af apoteksvæsenet

er rigtig mange positive og negative erfaringer som er blevet hentet ind i debatten frem mod det her lovforslag fra vores nabolande både norge og sverige lad mig give et par præciseringer

sikkerhedsnettet i forhold til opretholdelsen af lægemiddelforsyningen

i danmark jeg tror at man måske

hvor der er forholdsvis mange kilometer frem til et apotek der har været megen diskussion af og det var også det der var fremsendt i det første lovudkast at der skulle være en femten kilometersgrænse mellem et apotek og en filial det er i høringsperioden blevet skåret ned til ti

der i øjeblikket er filialer pålagt af sundhedsstyrelsen rundtomkring i landet og det vil give en væsentlig bedre dækning og dermed også mulighed for at opretholde et forsyningstilskud

ude i de tyndt befolkede områder af vores vores land her skal jeg sige at

en kilometergrænse der er sat op som kriterie der er også hensynet der skal kobles ind i forhold til trafikal tilgængelighed antallet af borgere

hvor mange recepter der rent faktisk bliver ekspederet

dækker det behov der også i høringssvarene er givet udtryk for at man har ude på landet

er et komplekst lovforslag med rigtig mange elementer jeg synes at det er så vigtigt et område at jeg vil anbefale at vi i hvert fald

frem mod tredjebehandlingen får drøftet om der ikke skal indbygges en evaluering

måske i to tusind og atten som nogle af høringsforslagene siger vi støtter det her lovforslag men vi glæder os til

jeg noterer mig også det der er sagt fra venstres ordfører en konstruktiv drøftelse frem mod tredjebehandlingen måske med en mulighed for at lave en yderligere kvalificering af lovforslaget men det her er som udgangspunkt et rigtig

her fra folketingets talerstol men jeg tror

at det her lovforslag vil medføre en endnu bedre geografisk dækning og stadig væk med et meget højt fagligt niveau

i forhold til vejledning og rådgivning og det er det der skal sikres for at det her med rette kan siges at være en integreret del af et

ville være hvis ikke der var de kriterier der er stillet op i forhold

jeg må altså bare sige til fru mai mercado at jeg har en rigtig rigtig god mavefornemmelse i forhold til at det her lovforslags præcisering af kriterier dækker det der skal til for at have en decentral filialstruktur fremover

den bliver endnu bedre fordi vi også får muligheden for at

lade foretagsomme apotekere oprette det jeg kalder konkurrencefilialer

meget tydeligt hvilken høj grad af personlige og faglige kompetencer der skal være

personalet og hvordan man værner om det i forhold til at det skal være en selvstændig butik man fornemmer man er i og at ejerskabet ikke er et spørgsmål om at det er detailhandelen der kan eje

stadig væk er farmaceuter udpeget

forringet og det var også derfor jeg i min tale nævnte at jeg synes det er vigtigt at vi får set

apoteksenheder i de tyndtbefolkede områder og får tydeliggjort de kriterier som sundhedsstyrelsen altså ud fra lovforslaget skal vurdere det ud fra men når jeg tog ordet

socialdemokratiske sundhedsordfører om han

behov for at skrue op for det sundhedspolitiske ambitionsniveau i det her lovforslag og dermed også få lovforslaget bygget ud og ændret på nogle punkter så vi også kan få noget mere sundhedspolitik ind i det i forhold til for eksempel at sætte fokus på

i vores område og hvis det skulle smitte af på andre dele af landet bliver det altså en forbedring

der bliver forringelser i landdistriktet det har vi sikret med lovforslaget i forhold til fru sophie løhdes næste spørgsmål om

få lagt en højere grad af sundhedsfaglighed

forebyggelse ind synes jeg vi skal tale om det frem mod tredjebehandlingen

når jeg står her på talerstolen og siger at apotekerne er en integreret del og en væsentlig del af vores sundhedsvæsen

vores sundhedsvæsens potentiale

så lad os endelig gøre det der har også været

i forhold til den danske kvalitetsmodel det er jeg ikke tonedøv over for det er også et spørgsmål om at sikre en kvalitetsmæssig vurdering af apotekerne men lad os tale om forebyggelse lad os tale om uudnyttede potentialer jo jo bredere et flertal vi får bag den her lov

noterer os selvfølgelig at der er et element

er for nogle konkrete kriterier og det er noget af det vi i hvert fald har behov for

sker en enormt stor forringelse med det her lovforslag

egentlig blot kvittere for

venstres forslag om at supplere med en række

endelig hjælpe hinanden med det en sidste kommentar skal være at hele mønsteret af apotekere rundtomkring i landet

ligger fast sundhedsstyrelsen styrer det filialdelen kan altså udvikle sig også ude i landdistrikterne med flere med flere filialer jeg har som sagt selv et eksempel men det er jo rigtigt som fru sophie løhde siger at de mest oplagte områder er der hvor der de sidste ti tyve tredive år har været en befolkningsmæssig udvikling og hvor der ikke er blevet oprettet nye apoteker der vil det være oplagt

også der vi har lagt et rigtig godt element

at her skal man naturligvis ikke have et forsyningstilskud som alle har fået hidtil det giver slet slet ingen mening når pengene er lette at tjene

kunne eje et apotek hvordan sikrer man

hvordan sikrer man de rigtige kompetencer og

at de mennesker der har brug for den medicin og det sortiment der skal være

mange af de ældre og kronikere der måske bor derude er meget afhængige af at få deres medicin uden at det

at loven var utilstrækkelig i netop de her områder

er der indlagt en kilometergrænse som gerne skulle sikre

sige er jo det vi må se

vil få lukket et et apotek i nærheden

der bor i små landsbyer for at få en ordentlig betjening efter loven træder i kraft samt at der ikke

de apoteker og filialer og udleveringssteder som man ser i dag vi ser i målinger

apotekerne i dag at ventetiden kun er et par minutter

god tilgængelighed stor faglighed og et bredt sortiment

og det vil betyde at man kan åbne en filial i en anden butik jeg må lige sige

tidligere det frygter jeg vil kunne

vi skal sikre diskretion vi skal sikre at man kan få den medicin og rådgivning der er nødvendig så andre ikke står og lytter med eller kan se hvad

der skal sikres en klar fysisk økonomisk juridisk

og der skal være en klar adskillelse

være vi kunne gå sammen

mere sundhed ind på apotekerne

bedre brug af medicin for psykiatriske patienter

er nogle af de ting vi mener apoteket kan spille ind med og forhindre

ligefrem dør fordi de får forkert medicin for meget eller fordi der ikke er styr på det

så man ikke skal stå og råbe det op så alle kan høre om

specielle produkter men den tanke vil vi gerne dele med ministeren når vi nu skal forhandle lovforslaget så jeg håber vi kan nå hinanden

lovforslag der er blevet betydelig bedre end det første som man lavede

som regeringen har fremsat på baggrund af arbejdet lovforslaget lægger ikke op til en liberalisering af apotekssektoren det lægger op til en modernisering

vi ønsker at lægemidler stadig skal være adskilt fra øvrige varer i detailhandelen det er noget specielt at sælge medicin der skal tages særlige forholdsregler

som det her lovforslag lægger op til

med farmaceutisk kandidateksamen der skal have bevilling som apotekere

en friere adgang til at oprette filialer til deres apoteker uden at skulle have tilladelse til det først af sundhedsstyrelsen

filialer og dermed øge tilgængeligheden for borgerne vi ser også gerne at der oprettes flere af de her såkaldte

shop i shop apoteksenheder så flere borgere får mulighed for at købe deres medicin i umiddelbar nærhed af hvor de ellers foretager deres indkøb eller på eller i nærheden

at vi med det her forslag finder den rigtige balance i at vi

detailmarked vi understreger at apotekerne stadig væk er en del af sundhedssektoren det synes vi fra radikal side som sagt er afbalanceret og derfor kan vi støtte

og det er helt nødvendigt

er jo særlig på grund af den meget vigtige opgave som sektoren varetager i samfundet og derfor skal vi naturligvis sikre at borgerne på alle apoteker bliver mødt af høj faglighed og rådgivning når de skal købe medicin i sf synes vi

det er vigtigt at alle borgere føler sig trygge ved køb af deres medicin for vi må ikke glemme at medicin adskiller sig fra varerne i den almindelige detailhandel derfor må medicin aldrig blive noget man sidestiller med køb af varer som tandpasta og sko uden at der er noget som helst galt med tandpasta og sko derfor må vi sørge for at borgerne kan købe

på den måde er vi også bedst med til at sikre at vi undgår nogle fejlmedicineringer og det må vi jo sige i dag at apotekerne rent faktisk

vi er glade for at forslaget gør op med en gammeldags tilskudsstruktur og fokuserer på tilskuddene hvor der er behov for at bevare tilgængeligheden så tilskuddene ikke bare bliver per automatik vi er især glade for at der bliver mulighed for at en

apoteksfilial eller et apoteksudsalg kan placeres på eller ved større sygehuse det er ekstremt logisk vi er glade for at der her bliver indlagt en ny mulighed der kan være med til at sikre hverdagen og lette den for syge mennesker i sf har vi dog også haft en stor bekymring i forhold til hvordan yderområderne vil blive påvirket af forslaget det er vigtigt for os at

moderniseringen ikke betyder at hverdagen bliver besværligere for

der bor i yderområderne og at der er mange lokale apoteker der lukker derfor er vi glade for at ministeriet og ministeren har lyttet til vores bekymringer og forbedret kriterierne

så færre apoteker i yderområderne bliver truet af forslaget det er vigtigt for os

sikrer et så stort antal apoteker som muligt og så god en tilgængelighed som muligt og vi vil altså ikke lægge skjul på at vi også fortsat er bekymret for de sidste fem ti apoteker i yderområderne som i en eller anden grad kan føle sig truet i den her sammenhæng og det vil vi gerne ind i en dialog med ministeren om et af de nye elementer i forslaget er jo muligheden for at etablere apoteksenheder i forbindelse med anden forretning det er jo på den ene side positivt fordi det giver mulighed for at sikre større tilgængelighed også i yderområderne på den anden side vil vi godt gøre opmærksom på at man skal være varsom

sikre en god adskillelse mellem butik og apotek og der skal vi vende tilbage til udsagnet om at medicin aldrig bør sidestilles med almindelige varer derfor har vi i sf også et ønske om en yderligere opstramning i forbindelse med den del af diskussionen så vi får præciseret

de nye apoteksenheder i den sammenhæng altid skal være afskærmet fysisk fra butikken

støtter sf enhver forbedring i fremtiden for at sikre tilgængeligheden og sikre rådgivningen på det her område vi har som sagt en række bekymringer men vi synes også det er et godt udgangspunkt for diskussionen så vi håber at de bekymringer som vi har kan ryddes

at apotekerne er en del af vores sundhedsvæsen

er en del af detailhandelen det er sådan at lægemidler

adskiller sig meget fra andre varer i forhold til sikkerhed i forhold til hvordan man skal håndtere dem i forhold til den rådgivning der skal følge med når man køber dem og derfor synes vi det er rigtig godt at det lovforslag regeringen kommer med her

er rigtig positivt at høre debatten her i salen i dag altså at de drømme der tidligere har været om at

tilsyneladende er forduftet til fordel for

en liberalisering ind ad bagdøren vi har jo allerede en gang i debatten

erfaringerne med liberalisering af apotekervæsenet fra for eksempel sverige er temmelig dårlige

fremhæver i dag nemlig at der er blevet en dårligere lægemiddelforsyning i yderområderne

der skal til for at man kan komme og hente den medicin man nu engang gik ned på apoteket for at få

god grund til at fastholde at apotekerne skal være en del af vores sundhedsvæsen og skal have en høj

i forbindelse med det her lovforslag og som vi også gerne vil tage fat

endnu bedre

positive over for at

vi synes at forslaget går en anelse for vidt i forhold til hvor mange filialer og i forhold til hvor store afstande en

enkelt ejer skal kunne holde øje med det er jo sådan at man

til alle sider det er et pænt stort område

man skal kunne sikre kvaliteten

vi skal kigge på om det nu er det

set enige i at man godt kan lave en omlægning her selvfølgelig er det fornuftigt at apoteker som er økonomisk bæredygtige ikke får et statstilskud oveni

at vi ikke går så vidt at der ikke er en god lægemiddelforsyning i hele landet og den samme bekymring hører jeg jo fra mange andre partier

stadig rigtig vigtigt for os

sammenhæng som gør at vi ikke bare kigger snævert på antal kilometer men også på de andre kriterier der kan være relevante

ikke nået at kigge endeligt på endnu vil jeg sige

er det også værd synes jeg at komme omkring det handler om statsgarantien i forhold til lån vi skal selvfølgelig sikre at det stadig i

enhed af et apotek inde i en anden butik en mulighed som i øvrigt allerede findes i dag men som

man ønsker at udvide med det her forslag vi har også en bekymring for at

man sige sundhedsfaglige fundament for apoteket at det kommer til at minde for meget om detailhandel

jo ellers er udgangspunktet for lovforslaget at det ikke skal

en økonomisk en

ligger inde i og så selve apoteket i forlængelse af diskussionen om detailhandel

rigtig fornuftigt at tage fat på at rydde op i hvad det så er for nogle varer man kan sælge i et apotek

eksempler på nogle apoteker der har været lige lovlig kreative

man ligesom kan argumentere for hører hjemme i sådan en butik som er et apotek eller en filial

og trække det her lovforslag endnu mere i en sundhedsfaglig retning og også få et

at man afskaffer det her forældede apoteksmonopol det er vores faste overbevisning at det

andet ville have betydet meget bedre service øget tilgængelighed som det blev nævnt af de andre ordførere på området

være i forbrugernes interesse at slippe for lange køer snævre åbningstider

alt for store afstand mellem apotekerne

ophævelse af ejerskabsmonopolet vil

negativ betydning for patientsikkerheden det er

liberalisering vil apotekerne jo uændret være en del af sundhedsvæsenet og samtidig og ikke mindst

for opbevaring rådgivning og udlevering af receptpligtig receptpligtig medicin naturligvis fortsat skulle være faguddannet personale farmaceuter og farmakonomer så den faglige kvalitet er i orden det er jo ikke sådan at det ville blive en seksten årig skolepige der skulle stå og rådgive

ville selvfølgelig blive faguddannet personale

i modsætning til ordføreren kan jeg fortælle at

udtalt at apotekernes høje kundetilfredshed viser at konkurrencen mellem apoteksaktørerne

så i sverige har de faktisk haft positive erfaringer med det her område

et land vi ofte sammenligner os med det er absurd at det kun er udpegede farmaceuter der har mulighed for at etablere og drive apoteker i stedet burde vi alle sammen være glade over at

som holder til i udkantsdanmark har vist interesse for

egne apoteker i deres butikker rundtom i landet uden økonomiske tilskud og underlagt nøjagtig de samme høje krav til patientsikkerhed som apotekerne skal efterleve hver dag netop med faguddannet personale intet land i europa har nemlig færre apoteker per indbygger end vi har i danmark og vi ligger langt

med færrest apoteker det er ærgerligt

i folketinget tager imod den udstrakte hånd

en skam i stedet gennemfører vi en regulering inden for det eksisterende monopol og nogle af ændringerne kan

bliver fulgt tæt op af nogle klare succeskriterier så vi kan holde hinanden fast på ambitionen om et bedre

af apotekstæthed konkret forestiller vi os så at der efter to år med disse regler gennemføres en evaluering og at denne skulle kunne påvise en markant stigning i antallet

at stigningen øger tilgængeligheden i i landet også i landdistrikterne regeringens forslag indeholder også en række udfordringer i forhold til

bør apotekerne naturligvis holde sig til at sælge lægemidler og medicinsk udstyr der kan markedsføres til at afsløre for eksempel feber graviditet klamydia ægløsning

alternativt sker salget af frihandelsvarer i ulige konkurrence med den øvrige detailhandel og ifølge eus

kosmetikforordning må ingen kosmetikprodukter

markedsføres til at helbrede forebygge eller lindre sygdomme derfor bør ingen produkter der er underlagt

produkter der er underlagt den eksisterende fødevarelovgivning må som udgangspunkt heller ikke markedsføres til at helbrede forebygge eller lindre sygdomme derfor bør alene fødevarer der er undtaget

kunne sælges på et apotek

for mens frihandelsvarerne i to tusind og seks udgjorde ni procent af apotekernes omsætning var det tal i to tusind og tolv steget til hele elleve

apotek har i dag et stort incitament til at sælge de her såkaldte frihandelsvarer

derfor sættes et loft over både apotekernes samlede omsætning af frihandelsvarer

enkelte apoteks salg af disse så liberal

afsæt i det forhold at apotekerne er og fortsat bør være en del af sundhedsvæsenet snarere end en del af detailhandelen det er helt afgørende for os

også væsentlige elementer i det konkrete lovforslag som synes at trække i den modsatte retning af de ellers udmærkede målsætninger

for den faglighed og service som borgerne vil møde når de besøger en shop i shop filial i et supermarked som jo kan ligge op til fem og

fra moderapoteket og hvor der ikke er krav om farmaceutbemanding eller kvalitetsstyring

snirkle sig hele vejen ned igennem gangene for at møde apoteket

oplever alt den buldrende musik og bliver overfaldet af nogle meget overivrige salgsassistenter blot for at indløse en recept spørgsmålene er også mange i forhold til indretningen af apotekerne

naboerne ikke kan følge med over skulderen

mange spørgsmål som melder sig på banen og det er altså helt afgørende for at sikre sundhedsfagligheden og patientsikkerheden at

krav kunne jo være at placere apoteket i nærheden af indgangen

der hele tilgængeligheden som vi har diskuteret rigtig meget her er vi meget bekymrede for landdistrikterne og jeg har modtaget adskillige henvendelser fra apotekere som udtrykker

filialen blive dikteret åben men hvordan er det så den her tvang skal bruges

bekymrede for hvordan den i praksis vil blive effektueret

spørgsmålet om hvor ofte apotekeren som jo står med det faglige og det ledelsesmæssige ansvar komme forbi hvis han eller hun har seks andre enheder at passe som kan ligge op til fem og

væk i alle retninger formuleringerne i lovforslaget synes generelt lidt uklare og efterlader en risiko for en sammenblanding af interesser mellem apotek og værtsbutik sådan at den sundhedsfaglige profil på sigt udvandes det er vi særdeles bekymret for så lægger lovforslaget op til at de regler der skal sikre imod sammenblanding af interesser og signalforvirring skal afklares administrativt i de følgende bekendtgørelser det bliver så en proces som hverken vi politikere eller branchen har indflydelse på og det er vi også bekymrede for vi synes ikke det er betryggende

der brug for tydelighed på området ellers ender det med at være embedsmænd som i sidste ende kommer til at bestemme hvordan de her afgrænsninger

skal finde sted så flere spørgsmål skal derfor afklares inden vi kan tage endelig stilling til forslaget om at ændre apotekerloven men de overordnede målsætninger

der får forsyningstilskud i danmark i fremtiden skønnes det at op mod fyrre filialer vil skulle have et forsyningstilskud netop

de her helt særlige kriterier om

og receptindløsningsantal gør at man siger at der skal være være en særlig forsyningssikkerhed er det ikke set med konservative øjne den helt rigtige måde at gøre det på fordi man netop her screener scanner det danske landskab for

de helt særlige lokale hensyn

det her det var også derfor at jeg i mit spørgsmål til ordføreren netop sagde at

have ønsket at vi havde taget en konkret forhandling om det her inden

blev sendt ned i folketingssalen som et lovforslag

vi er bekymrede for tilgængeligheden men det er rigtigt nok at på papiret synes vi

ligger inde i byerne og som udmærket kan opretholde

hvor fra

jeg synes det er fornuftigt at man nu får en diskussion

de her shop i shop løsninger

ekspedient fra føtex som så guider hende ned i kosttilskudsafdelingen frem for egentlig at sende hende hen

med en vis standard og en vis faglighed og der har jo været en tendens til at der er blevet solgt rigtig mange flere ting end bare medicin og det som er tilknyttet

synes jeg det er rigtig fint understreger jeg igen at man nu går ind og kigger på at begrænse det udbud af varer

apotekerne for på den måde at sikre at det bliver den høje

blive ved med at være en del af vores sundhedsvæsen og ikke en del af detailhandelen sådan at det er sundhedsstyrelsen der fastlægger behovet for apoteker og meddeler apotekerbevillinger til de bedst egnede farmaceuter

der også fremover vil være rådgivning i apotekerne i filialerne sådan at

apoteket får de rigtige produkter får vejledning i hvordan de skal tages får vejledning i hvordan man skal

jo et lovforslag som står for at sikre at der fortsat er tilgængelighed til apoteker eller apotekerfilialer rundtomkring i landet

ingen danskere skal opleve at have længere end femten

afstand mellem apotekerne og filialerne ud over vores land jeg synes at

rigtig langt i retning af at sikre tilgængeligheden også fremadrettet og dermed den tryghed der skal være og samtidig

i de store byer og som fint vil kunne fungere uden at der bliver betalt penge støtte

af dem som bruger medicinen og

en rigtig rigtig god balance med lovforslaget men jeg hører jo også hvad ordførerne siger jeg hører når når der fra flere sider startende med venstre bliver peget på at det kan være fornuftigt at se på kriterierne eller i hvert fald specificere kriterierne for påbud om filialer filialer jeg hører flere partier sige

kan være bekymrede for om det her med shop i shop gør at man

om man er på apoteket eller om man er i en anden butik og sådan skal det selvfølgelig ikke være

hvordan sikrer vi den rette balance mellem

der

til apotekerne og apoteksfilialerne udeomkring i landet også fremadrettet jeg synes

at den modtagelse som lovforslaget har har fået kan give håb om at vi kan få lavet et rigtig rigtig bredt flertal her jeg synes at de bemærkninger

der har været har været relevante og været værd

blev simpelt hen ikke klar over om man synes at

apotekerne fortsat skal være en del af sundhedsvæsenet eller om der skal en egentlig liberalisering til men

jeg selvfølgelig opklare ved at snakke med ordføreren bagefter men

en forhandling og en snak om de punkter

meget meget bredt flertal i folketinget og vedtage den nye apotekerlov også fordi som det også

vil give den ro i sektoren som gør at der kan blive foretaget den udvikling som måske har ventet lidt

reguleringen skulle være fremadrettet så så fra min side tak for en rigtig positiv modtagelse og

en åben invitation til partierne om

virksomhedspant færøerne har som bekendt

overtaget formueretten og direkte og indirekte skatter som hjemmestyreområde og dermed kan de selv foretage de nødvendige ændringer af den færøske

tinglysningslov med lovforslaget foreslås endvidere at der skabes hjemmel til at sætte at sætte samtlige relevante ændringer af konkursloven i kraft for færøerne vi har et godt og stærkt samarbejde med vores færøske broderfolk og derfor er der naturligvis god grund til at efterleve ønsket om de nævnte ændringer

på færøerne tilbage står at vi i folketinget skal foretage en ændring af

og sætte bestemmelserne fra konkursloven i kraft for færøerne det er vi i dansk

stemt for at gøre da de lignende bestemmelser blev indført i danmark i to tusind og fem stemte dansk

også for her i folketingssalen de ændringer der foretages i konkursloven drejer sig om at de nye pantsætningsmuligheder ikke kan stilles til fordel for skyldnerens eller pantsætterens nærtstående dertil sikres det at virksomheds og fordringspant ikke kommer til at omfatte aktiver som skyldneren har erhvervet efter tidspunktet for en insolvensbehandlings påbegyndelse og dertil kommer regler om omstødelse i konkurs

virksomhedspant og omstødelse af fordringspant ligesom der opnås mulighed for i nærmere afgrænsede tilfælde at sælge aktiver omfattet af udlæg eller pantrettigheder endelig er der ændringer i retsplejeloven som indebærer at virksomhedspant i fordringer kan inddrives på samme måde som pant i fordringer ligesom indførelsen af virksomhedspant og fordringspant forudsættes at have gavnet dansk erhvervsliv forventes det også at gavne færøsk erhvervsliv og vi har naturligvis også i danmark en stor interesse

en gunstig økonomisk udvikling på færøerne hvis vedtagelsen af dette forslag bidrager en smule i den retning

at skabe mulighed for indførelse af virksomhedspant og fordringspant

efter samme model som vi har i dansk ret og som vi indførte i to tusind og fem virksomhederne på færøerne vil derigennem sikres bedre vilkår for finansiering gennem låntagning af forskellige aktivtyper i virksomhederne landsstyret på færøerne har også selv anmodet om at der indføres de samme regler for virksomhedspant og fordringspant på færøerne som vi har i danmark

derfor kan radikale venstre støtte

som blev indført i dansk ret i to tusind og fem formålet er jo så så helt enkelt med det her lovforslag at skabe en mulighed for at indføre de fornødne regler om virksomhedspant og fordringspant på færøerne også da færøerne jo har overtaget formueretten samt direkte og indirekte skatter som hjemmestyreområder kan færøerne dermed selv foretage de nødvendige ændringer af den færøske tinglysningslov som jo allerede er blevet gennemført den femtende maj

indføre virksomhedspant og fordringspant på færøerne er det herudover nødvendigt at foretage en ændring af

dagældende danske konkurslov jævnfør lov nummer fem hundrede og seks og tres af fireogtyvende juni to tusind og fem om ændringer af tinglysningsloven konkursloven og andre love i kraft også på færøerne når færøerne

er sf som udgangspunkt altid lydhør og på den baggrund kan vi støtte

regler for færøske virksomheder og selv om færøerne allerede har overtaget

der i forbindelse med pantsætning behov for nogle lovændringer som folketinget står for vi går selvfølgelig ind for at folketinget nu imødekommer færøernes ønske og gennemfører de nødvendige lovændringer de konservative kan støtte

for at indføre regler om virksomhedspant på færøerne

det kan ske ved at der foretages de samme ændringer af færøsk ret

gennemført de nødvendige ændringer af den færøske tinglysningslov herudover kræver indførelsen af virksomhedspant på færøerne at der foretages en ændring af den færøske retsplejelov og at ændringerne

være lidt svært i relation til mange uddannelsesforløb at finde ud af

havde sagen oppe at vende i forbindelse med en elev på handelsskolens grundforløb og for den elev fastsatte man en skønsmæssig fremtidig indkomst der var jo

tabe på længere sigt det virker lidt paradoksalt når man af lovteksten eller i hvert fald bemærkningerne til erstatningsansvarsloven kan se at

trehundrede og treoghalvfemstusind kroner i dag det giver en gevaldig forskel og det er den ministeren nu søger at udjævne med det her forslag som vi fuldt ud kan støtte man skal jo huske at vi ganger de her tal op de her årslønninger med med ti så det bliver faktisk til rigtig store beløb lovforslaget sidestiller unge på den tidlige del af

så det synes vi egentlig er vældig fint når det er sagt

et skridt i den rigtige retning men det er lidt paradoksalt

er man på den tidlige del af sin ungdomsuddannelse

tabet fastsættes efter det der hedder

hvor man må forvente at få sin indkomst fremover

rigtig rigtig mange der på den baggrund vil få fastsat en årsløn der ligger lavere end den her normalløn så man kan altså sige at

trehundrede og treoghalvfemstusind kr og på den sene del af uddannelsen

fastsættes den for de fleste mennesker til et lavere beløb

et paradoks det må vi kigge på når vi skal revidere erstatningsansvarsloven på et senere tidspunkt men det ministeren kommer

og ikke på et gymnasium det er uretfærdigt og jeg husker stadig følelsen af urimelighed som jeg mærkede da jeg blev konfronteret med historien en følelse der vender tilbage når vi igen i dag bliver mindet om

lidt ligestilling der er i vores erstatningssystem

i folketingssalen i dag formålet med lovforslaget er i højere grad at ligestille unge på de forskellige ungdomsuddannelser ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning forslaget sikrer at alle unge i starten af deres ungdomsuddannelse som udgangspunkt

uanset om de går på en erhvervsskole eller på et gymnasium dermed sender vi et klart signal

unge skal det lyde at de er vores fremtid at de er lige vigtige uanset om de vil være tømrere sosu hjælpere eller butiksmedarbejdere eller

de vil i gymnasiet for at følge drømmen om at blive biolog eller skolelærer vi er som samfund afhængige af at vores unge vælger ungdomsuddannelserne

de faglige og de mere boglige

hvis det frygtelige skulle ske at de kommer ud for en invaliderende ulykke penge kan aldrig erstatte rasmus eller andre der måtte komme slemt til skade men i respekt for de pårørende og for de unge kan vi sørge for at alle er lige for loven

fortæller at ligestillingen ikke er der helt hvis jeg lige kigger

og der vil fremover stadig væk blive fastsat

årsløn det der sker

er jo at hvis erhvervsskoleeleven

det stadig væk blive en skønsmæssig vurdering så ligestillingen er

det andet jeg godt kunne tænke mig at ministeren lige forklarer mig

hvorfor der er gået så lang tid med at få ændret loven

vil dansk folkeparti selvfølgelig støtte lovændringen det er godt for

erhvervsskoleeleverne at de i højere grad bliver ligestillet men hvis ministeren lige kunne fortælle hvorfor

uanset hvilken generel uddannelse de er optaget på

der kom til skade ved en trafikulykke

langt mindre end den rasmus ville

handelsuddannelse og derfor fik han en mindre erstatning

er mange der vil være enig med at det var meget meget underligt derfor er det også meget glædeligt at konstatere at der er et lovforslag på vej som retter op på den uretfærdighed

ens livsindkomst kan jo falde meget forskelligt ud intet er afgjort det første år under en uddannelse der er så mange forskellige faktorer som har indflydelse på ens

samme erstatning for tabt arbejdsevne udregnet på baggrund af normalårslønnen det er vigtigt

vi jo lukket et hul som har skabt en uheldig og helt urimelig ulighed at unge der for eksempel går på handelsskole eller erhvervsskole får en mindre erstatning hvis de mister arbejdsevnen end unge der går i gymnasiet er jo fuldstændig uacceptabelt og uforståeligt unge der udsættes for en ulykke skal have så gode muligheder som muligt sf bakker for det første

fordi lovændringen er en forbedring for de unge

de mister deres arbejdsevne unge som på det tidspunkt er i gang med at tage en uddannelse og som indtil ulykken sker har hele livet også arbejdslivet foran sig det er jo heldigvis en relativt lille gruppe

det vigtigt for dem at vi sikrer et ordentligt liv efterfølgende

sf bakker for det andet op

er med til at udligne den ulighed som vi ser på uddannelsesområdet det er et lille men vigtigt skridt det er nemlig vigtigt at skabe lighed mellem de forskellige ungdomsuddannelser vi ved jo godt at søgningen til erhvervsskolerne i dag er for lille og vi ved at gymnasierne har højere status end for eksempel erhvervsuddannelserne vi ved at mange forældre hellere ser at

tager en erhvervsuddannelse en undersøgelse fra kl fra to tusind og tolv viser

helst vil have at deres børn tager en erhvervsuddannelse så ligestillingen er helt nødvendig

retssager som den der har været omtalt

for eksempel rasmus og som vi så sidste år viser jo lige præcis hvor urimeligt det kan være og hvor nødvendigt det er at få ændret den her lovgivning så vi opnår en større grad af ligeværdighed omkring de unge

lighed på ungdomsuddannelsesområdet er vigtigt for sf og vi ser den kommende reform af gymnasiet som en god mulighed for at udligne den skæve status endnu mere end det sker i dag så jeg skal sluttelig understrege at værdien af et ungt menneske ikke skal være ringere fordi hun eller han har valgt en bestemt uddannelsesvej og det er derfor vi bakker op

ulykke miste førligheden eller på anden vis lide tab af erhvervsevne vil få en mindre erstatning end hvis de er optaget på en gymnasial uddannelse det er et princip at man udregner erstatning for tabt arbejdsevne ud fra et estimat om hvad den tilskadekomne ville have tjent hvis skaden ikke var sket en skønsmæssig fastsat årsløn med andre ord forslaget tilsigter ikke at man generelt ændrer på dette princip men regeringen vil med forslaget lade unge på en ungdomsuddannelse uanset om

er alment gymnasial eller en erhvervsuddannelse få erstatning beregnet efter den såkaldte normalårsløn efter erstatningsansvarslovens § ottende det gælder dog ikke hvis der er sket en specialisering det vil sige hvis man kan forudse hvad man med uddannelsen højst sandsynligt ville være endt med at have tjent enhedslisten er enig i at der er tale om gældende regler der fører til en urimelig forskelsbehandling enhedslisten er også enig i at metoden til at sikre sig mod dette er ved at lade normalårslønnen gælde for alle unge på en ungdomsuddannelse og vi vil derfor støtte forslaget vi vil dog i udvalgsbehandlingen stille et enkelt spørgsmål

unge mennesker der tager en gymnasial uddannelse i praksis specialiserer sig vælger levevej så at sige langt senere vil forslaget om kun at lade normalårslønnen gælde indtil der er sket en specialisering betyde at der

unge der er længere på deres uddannelse fortsat vil være en forskelsbehandling

at vi i dagens danmark har så markant forskel

i de forskellige ungdomsuddannelser som loven er nu tager den udgangspunkt i normalårslønnen

som den pågældende uddannelse sandsynligvis ville have ledt til problemet er jo selvfølgelig

ikke længere kan være sikker på hvilket arbejde en uddannelse leder til da der er mange forskellige muligheder fremadrettet så der bør altså ikke differentieres imellem erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser da

er særligt grundlag for at forvente en højere eller lavere fremtidig årsindtægt

er sket en nærmere specialisering så for at undgå den her negative forskelsbehandling

erstatningssager af den her type tage udgangspunkt i normalårslønnen som det er foreslået af justitsministeren så jeg skal meddele at liberal alliance

andre ordførere refererede til

meget klart fornemmelsen af at noget var

derfor er jeg meget enig med den socialdemokratiske ordfører når fru trine bramsen siger at det her som jo er et lille lovforslag men alligevel principielt vigtigt faktisk bevæger danmark i en mere lige retning

at opklare de konkrete spørgsmål der

grundlæggende tilkendegive at vi med lovforslaget sikrer en højere grad af ligestilling end i dag ved udmåling af erhvervsevnetabserstatning til unge optaget på forskellige grundlæggende ungdomsuddannelser

ikke mindst på baggrund af nogle af de

så lang tid det skal jeg ikke kunne svare på andet end

folketinget og at vi snart kan få det vedtaget der bliver også spurgt til om der fortsat vil kunne være situationer

af erhvervsevnetabserstatning til unge i den tidlige del af grundlæggende uddannelsesforløb men der vil fortsat kunne være situationer hvor der skal fastsættes en skønsmæssig årsløn når der konkret er anledning hertil ved vurderingen af om det er relevant eller ej

uddannelsessituation hvor man må lægge til grund at der er foretaget et endeligt valg af levevej og beskæftigelse og den levevej skal være konkretiseret på en sådan måde at det er muligt at foretage et realistisk skøn over

der vil være den forventede årsløn sagt med andre ord

vil det afhænge af hvor langt man er i sit valg af

det synes jeg jeg sådan set er fornuftigt nok

blandt andet på grund af rasmus

et et meget tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet hvor man

stadig væk er meget ung og hvor man ikke helt ved hvor man

jeg svarer også meget gerne skriftligt på spørgsmålet hvis der er et ønske

jeg synes det er rigtig godt at vi får rettet op på

bedre stillet selv om erhvervsskoleeleven

har taget sig en ungdomsuddannelse så jeg forstår ganske enkelt ikke bevæggrunden for at man ikke ligestiller alle der tager en ungdomsuddannelse det kunne man jo gøre i stedet for

videreuddanne sig så man er ikke fastlåst

overveje om man ikke kunne kigge på det og skærpe

er med lovforslaget her hvor vi altså kommer til at skelne imellem

ungdomsuddannelse eller om man så at sige har valgt hvad det er man kommer til at beskæftige sig med

der jo altid være undtagelser der bekræfter denne regel fordi man

dermed indfører vi en ny færdselsart som færdselsloven naturligvis skal tage højde for så vi ikke

ulykker reglerne i lovforslaget er inspireret af de gældende regler i norge og de tidligere danske regler for de hedengangne sporvogne for det andet medfører lovforslaget at det bliver muligt for entreprenører og landmænd at anvende de motorredskaber der er konstrueret til at køre op til fyrre kilometer

i stedet for de nugældende tredive kilometer per time som led i venstres politik der hedder fart med fornuft ønsker vi at også fartgrænsen for nutidens moderne sikre motorredskaber og traktorer hæves fra tredive til fyrre kilometer per time det har regeringen ikke lagt op til i det her forslag så det må vi se at få på plads senere for det tredje forenkles reglerne for kørsel med blokvogne hvis man opfylder krav om dimensioner jævnfør særtransportbekendtgørelsens regler om tilladelsesfri særtransport skal der fremover ikke søges om tilladelse hos politiet venstre hilser denne konkrete reduktion af erhvervslivets administrative byrder velkommen for det fjerde

gives transportministeren hjemmel til opkrævning af et gebyr i forbindelse med udstedelse af legitimationskort til personer der

til at regulere færdslen med særtransporter venstre er skeptiske over for den del af forslaget idet vi mener at denne administration af legitimationskort burde kunne gennemføres inden for de ressourcer der allerede er hos trafikstyrelsen under alle omstændigheder må det ikke udvikle sig til en pengemaskine for det femte sker der med lovforslaget en implementering af eus tredje kørekortdirektiv så der kommer retligt grundlag for medlemsstaternes udveksling af oplysninger om kørekort herved sigtes blandt andet

at undgå forfalskning og svindel med kørekort

supersygehuse og de store uddannelsesinstitutioner

i færdselsloven så vi kan få lov til at

tilpasse en række af de eksisterende regler i færdselsloven

til kørsel med letbanekøretøjer

at tilføje ny lovgivning så rammerne er på plads

er naturligvis vigtigt inden vi begynder at forbedre vores infrastruktur med letbaner

vil komme nærmere ind på her jeg vil blot konstatere

egne regler eller gradbøjer dem lidt ude i landet selv om det giver god mening vi ændrer lovgivningen her i folketinget

modsvarer de krav der er i det moderne samfund og i dag altså

den socialdemokratiske ordfører med at

aarhus der kommer først også i det her tilfælde

der altså pludselig et nyt element i trafikken

som måske ikke er så bekendt med de her nye regler der nu kommer

et fornuftigt informationsniveau og få gjort bilisterne opmærksom på de nye regler det tror jeg er

der bliver implementeret i den fremtidige kørekortundervisning

det her med at man

tilladt hastighed på fyrre kilometer

i forhold til de seksten årige som jo har mulighed for at tage kørekort til at køre med de her store landbrugsmaskiner

den regering som ministeren er minister for

så man kunne måske også have visse betænkeligheder med de her store landbrugskøretøjer

flere andre har været inde på de andre dele men det

blevet et lovforslag for sig

alle elementer i det men lige specielt det her element tror jeg

i forhold til at vi får den her mulighed for at tjekke udenlandske

en uskik at man propper så mange ting

at gennemføre de dele af det tredje kørekortdirektiv som

medlemsstaterne at udveksle oplysninger om udstedte ombyttede erstattede forlængede eller annullerede kørekort via det europæiske kørekortnetværk med hensyn til færdselsloven vil

i gang så derfor er det selvfølgelig vigtigt at alt hvad der hedder lovgivning

inden letbanerne kan få lov at starte så er der en lille krølle og det skal forstås sådan at transportministeren kan udstede legitimationsbevis til

det håber jeg meget bliver en

hensyn til det tredje kørekortdirektiv

frie danske lastbilvognmænd fdl

positive over for det her det er et forslag som de har ønsket sig meget længe og det ser de positivt på det radikale venstre kan støtte forslaget

de kommer til at køre rigtigt er at vi rent faktisk laver det rugbrødsarbejde som justitsministeriet nu har lavet nemlig at gennemgå færdselsloven meget omhyggeligt og sørge for at der ikke er elementer man har overset

det er jo en ny type

som jeg kan se det stort set været inde over alle de spørgsmål man kunne forestille sig

er der jo en ganske omfattende høringsrunde hvor det også er mit indtryk at man har givet sig der hvor man bør give sig og erkendt

den måde har man virkelig tror jeg været igennem det hele

så også et opsamlingsforslag og jeg vil sige at det

er grunden til at man kommer med forslaget

og så bliver det besværligt hvis de så skal ændres

det er sikkert ganske hensigtsmæssigt jeg er dog ikke enig med venstre i at vi på den baggrund skal forøge muligheden for at man kan køre hurtigere med de store motorredskaber jeg synes det er fint at man kan

derudover er der så en lang række andre småting

ikke kan se der kan være de store indvendinger imod så samlet set støtter vi lovforslaget og satser på at vi i to tusind og sytten og atten til tyve har letbaner i alle storbyerne og så går

med hensyn til letbaner er vi jo i enhedslisten meget begejstret for at man får indført dem rundtomkring

også nødvendigt at vi forholder os til hvordan trafikken skal afvikles når der introduceres en ny trafikant men her stopper begejstringen så også sådan rimelig hurtigt vi stiller os uforstående over for at man vælger at lægge op til at en letbane er at sidestille med

en lille bus på skinner for det er ingenlunde tilfældet blandt andet på grund af vægten vi hæfter os ved at man fra ministeriets side ikke vil slå helt tydeligt fast at letbanekøretøjer selvfølgelig skal have forkørselsret i trafikken idet de jo blandt andet har en køreplan at overholde samt at hvis et letbanekøretøj på lige fod med busser og øvrige trafikanter skal stoppe op og holde tilbage

ikke være den gevinst for den kollektive trafik som vi i hvert fald ønsker os det forudsættes at føreren af et letbanekøretøj som minimum skal have et almindeligt kørekort et b kørekort men at de nærmere krav fastsættes i en kommende ændring af jernbaneloven dette ser vi meget frem til idet vi mener at det som udgangspunkt skal være uddannede lokoførere eller lokoaspiranter der varetager kørslen med letbanekøretøjer fyldt med passagerer så når vi til det med

bare fordi en mejetærsker kan køre fem og fyrre

langt de fleste biler i dag kan selv om de

er ti år gamle sagtens køre hurtigere end en hundrede og tredive kilometer

det er ikke et spørgsmål om at reglerne skal rettes ind efter virkeligheden men det er et spørgsmål om sikkerhed bremselængden forøges ganske betragteligt hvis man hæver farten fra tredive til fyrre

der går altså pænt lang tid inden de står stille selv om bremsen er helt i bund samtidig er disse maskiner som oftest også meget brede føreren har ikke altid det bedste udsyn ikke på grund af maskinen men på grund af det omliggende terræn og så kører de

på smalle snørklede veje ude på landet og i de mindre bysamfund ved at tillade en øget hastighed bliver det sværere for den øvrige trafik at overhale og der kan opstå meget farlige situationer det gør der i øvrigt allerede med hensyn til det tredje eu kørekortdirektiv er vi meget betænkelige ved at give udenlandske myndigheder adgang til at søge i det danske kørekortregister uanset om der er tale om at man bare har fået en bøde for at køre uden sele

at der lægges op til at de øvrige eu

kan søge ubegrænset i vores kørekortregister uden at skulle begrunde deres søgen

brud med retssikkerheden i forhold til persondataloven og risikerer at skabe præcedens en præcedens som enhedslisten er absolut modstander af

så er enhedslisten imod indstillingen

de letbaner der kommer og være klar til at de bliver etableret og sat i

vi bemærker særligt at ændringen af definitionen af motorredskaber ifølge justitsministeren forventes at medføre at flere motorredskaber vil kunne sælges i danmark så forslaget imødekommer den tekniske udvikling der ellers har medført

et fald i udbuddet af motorredskaber og liberal

tilfreds med denne tilpasning af definitionen der øger konkurrencen blandt

udbyderne på det danske marked så vi fremover kan komme til at vælge mellem bedre og billigere løsninger ligeledes er vi

tilfredse med ophævelsen af kravet om en forudgående tilladelse fra politiet

køre med blokvogne der allerede opfylder kravene til dimensionerne

bør man jo bestræbe sig på at afholde udgifter til legitimationskort inden for de rammer

falder rammerne nu helt på plads og det er stort både for odense og for de andre

nu til de øvrige elementer i lovforslaget konservative kan støtte det meste vi støtter regelforenklinger og smidighed og vi støtter den del der handler om at skrive letbaner ind som en del af færdselsloven

og gjort det lovligt at køre fyrre kilometer per time for både traktorer og motorredskaber der er et element som vi ikke kan støtte og det er den del der handler om at personer

bemyndiges til at regulere færdslen ved gennemførelse af særtransporter skal betale et gebyr for at få det her legitimationskort i forvejen

betaler virksomhederne jo mange penge til disse hjælpere og deres uddannelser og det er ikke rimeligt at pålægge erhvervet endnu flere udgifter selv om det kun er tre hundrede og firs kroner per kort

det stadig en ekstraudgift oven i de andre udgifter som virksomhederne har derfor vil vi stille ændringsforslag om at den del

klumpe flere forskellige ting sammen i et lovforslag

lidt svært at forsvare at de her forskellige ændringer skulle have hver deres enkeltstående lovforslag når vi også skal tilrettelægge arbejdet på en ordentlig måde

jeg sige til de enkelte elementer

er letbanerne der også har fyldt i diskussionen i dag

med god ret vi har for længst truffet beslutningen om at etablere letbaner så det er jo ikke det

der er til diskussion men det er klart at færdselslovens regler

møde der kan være med være med andre trafikanter det hører jeg egentlig ikke at der bliver rejst så meget

der hele spørgsmålet om det her med hastighed for

de skal køre hurtigere og nogle der gerne vil have at de skal køre med samme hastighed som i dag det er jo kun den konstruktivt bestemte hastighed der bliver ændret herved

handler om at give de kompetente myndigheder i de andre eu og

meget fornuftigt det er måske også vigtigt at understrege at videregivelsen af

koder og koderne oplyser årsagen til at et kørekort er ugyldigt for eksempel at det måtte være stjålet eller frakendt der bliver derimod ikke onlineadgang til det danske kørekortregister for myndigheder i de andre medlemsstater og der kan ikke videregives oplysninger om baggrunden for at et kørekort er

sådanne oplysninger vil stadig væk skulle indhentes på baggrund af almindelig forespørgsel hos myndighederne i